i alt omkring trehundrede og femtentusind herboende udlændinge og efterkommere og er det ministerens opfattelse at bruttoudgifterne med rette i dag kan skønnes at være fordoblet til omkring tres milliard kr da antallet af indvandrere og efterkommere i mellemtiden er mere end fordoblet til i alt sekshundrede og syvoghalvtredstusind herboende indvandrere og efterkommere per første januar

så vi har det bedst mulige grundlag for at føre den rette politik det vi vil se på er ikke kun spørgsmålet om bruttoudgifterne til indvandrere og efterkommere som er er rejst

i dag det relevante er at se på betydningen for de offentlige finanser samlet set det vil sige inklusive betalinger af

skatter og afgifter det er et kompliceret regnestykke men det er altså en opgørelse som vi sætter i gang nu det er velkendt at indvandrere og til dels efterkommere fra ikkevestlige lande gennemsnitligt har gennemsnitligt har en lavere grad af tilknytning til arbejdsmarkedet end etniske danskere i samme aldersgruppe det kan der være både gode og mindre gode grunde til men det er i høj grad det

derfor er det selvfølgelig vigtigt hvor mange der kommer til danmark og hvad de bidrager med og lad mig lige sige et par ord om det for regeringen er det vigtigt at der er et klart økonomisk incitament til at komme i arbejde for denne gruppe og regeringen har jo iværksat en række initiativer

en række initiativer sammen med spørgeren og spørgerens parti så det er altså

vi vil prøve at komme så langt

ældreplejen også det handler også om mennesker og der laver man rask væk beregninger

til at nødvendiggøre at der bliver lavet en undersøgelse

er kommet til viborg men det jeg godt kunne tænke mig

man så at sige

tilknytning til arbejdsmarkedet men der er jo også undersøgelser der viser at

indvandrere og efterkommere af indvandrere ligger meget højt i kriminalitetsstatistikken og at

vil det også være en del af det som man lægger ind i beregningerne sådan at vi får et samlet billede eller

sige vanskeligheden ved de her opgaver er sådan set at se hvor stor en del

samtlige udgifter og indtægter der går til og betales

sådan et skøn for en samlet virkning

mig understrege at alle de budgetvirkninger der er af indvandrere og efterkommere i danmark og skøn for de næste år indregner vi løbende i finansloven så på de enkelte år har vi jo et skøn men altså jeg giver tilsagn om at vi går ind i i den analyse fordi det

kostede rundt regnet ni og tyve

lavede økonomiministeriet en beregning måske for at gendrive vores undersøgelse der viste at det

tæt på nemlig på ni og tyve

ikke noget spørgsmål det er bare for lige

nævne forhistorien og så vil jeg i øvrigt sige at jeg har fået svar så

en række venstreborgmestre den

sundheds og ældreområdet samlet set løftes området med to

det var det der blev stillet i udsigt op til folketingsvalget og det er det som regeringen nu lægger op til at realisere en styrket velfærd skal imidlertid også gå hånd i hånd med en stærk dansk økonomi og en sund offentlig økonomi er en forudsætning for en stabil økonomisk udvikling og for at vi ikke efterlader en regning til kommende generationer

en finanspolitik hvor vi ikke kører på grænsen af budgetlovens rammer det er ikke mindst vigtigt at vi i kasseeftersynet har kunnet konstatere at de offentlige finanser var i en mindre god stand end før valget og de her stramme økonomiske rammer indebærer at der er brug for at hele den offentlige sektor bidrager til at frigøre ressourcer via effektiviseringer som

man kan prioritere på tværs af sektorer og anvende der hvor de

pedersen udtaler således til tv syd om

politik og sin egen rolle som medunderskriver af det brev og den annonce som jeg omtalte tidligere

holder fast i at den nul vækst vi skriver om i brevet ikke betyder serviceforringelser men det gør den minus vækst

har finansministeren dårlig samvittighed over at koldings borgmester jørn pedersen i valgkampen skrev under på

ikke ville føre til nedskæringer i kommunerne men nu klart må erkende at regeringens politik ifølge

fører til lige præcis nedskæringer og serviceforringelser

to hundrede og fyrre milliard kroner også fremover vil kunne hente betydelige effektiviseringsgevinster ved smartere processer ved digitalisering ved intelligente indkøb og så videre og de frigjorte midler fra omprioriteringsbidraget vil jo så blive udmøntet hen over regeringsperioden til

at når man ser på listen over hvad

nogle kommuner bruger dobbelt så mange penge som andre

ting og sager og der er masser af effektiviseringsmuligheder i kommunerne

set er enig med venstreborgmestrene

der skrev under på brevet tilbage i valgkampen i

skal gå til at styrke velfærden og forskellige indsatsområder

så enig eller uenig med kls formand martin damm venstremand når han siger

udgiftslofterne i kommunerne uundgåeligt vil

vejvedligeholdelsesområdet viser en analyse at der kan spares

med de højeste enhedsudgifter var lige så effektive som andre kommuner med samme strukturelle forudsætninger og hvis kommunerne var bedre til at samarbejde

om indkøb og udbud og at effektivisere vejvedligeholdelsen tror jeg ikke man kan sige

berører kernevelfærd tværtimod kunne man frigøre midler

til organisering arbejdstilrettelæggelse og arbejdstid er der et potentiale på fem hundrede million kroner

påstandene om at man ikke kan effektivisere uden at det går ud over de varme hænder og det borgernære og det er jo lige præcis det vi synes er

i valgkampen vi har flere penge til rådighed fordi vi tør prioritere og grunden til at råderummet er

en besparelse på ulandsbistanden og andre ting der gør at råderummet frem mod to tusind

og tyve bliver større det er i kraft af politiske beslutninger og det er sådan set det vi gerne vil have

tør prioritere sådan at

kan bruge ved politiske

udgør cirka halvdelen af den samlede offentlige økonomi brugen af omprioritering har

øvrigt været et almindeligt anvendt princip

område og de midler der frigøres af omprioriteringsbidraget for både staten og kommunerne vil blive udmøntet over regeringsperioden til prioriterede indsatser herunder blandt andet den kommunale velfærd og som herre

konservative borgmestre og kls formand har været ude med meget meget klare advarsler om at det her vil betyde mindre hjælp til vores ældre mindre hjælp til mennesker ramt af handicap færre pædagoger i børnehaverne

har været stramme år ude i kommunerne siden den økonomiske krise og at der i den grad er

hjemmehjælpstimer væk i en situation hvor der er kommet flere ældre så der er skåret langt ind til benet og måske også ind i benet på rigtig mange områder ministeren siger også at

ja det er rigtigt og med alvorlige konsekvenser bare se på skat hvor den her grønthøster år efter år har et alvorligt medansvar for at vi har tabt milliarder af kroner eller se på andre områder som for eksempel politiet hvor vi også har set hvordan grønthøsteren har haft alvorlige konsekvenser

med at gå ned ad heller ikke i forhold til kommunerne

flertal for det her og derfor synes jeg at det er meget relevant at gøre helt klart hvad det er man stemmer om så mit spørgsmål er egentlig meget konkret er det korrekt forstået at hvis et flertal her i folketinget stemmer for de

om udgiftslofter

penge man tager fra den kommunale velfærd principielt kunne bruges af et andet flertal i folketinget for eksempel på en reduktion af topskatten i forbindelse med forårets skatteforhandlinger altså at de partier der støtter

efter min mening en illusion den udfordring vi står over for

en finanslov og det har herre pelle dragsted aldrig prøvet før

engang at hans socialdemokratiske kolleger har prøvet at gennemføre en finanslov hvor alle initiativer skal gennemføres krone

men det er jo den udfordring vi står over for i

opgave og derfor skal den løses ved at alle bidrager kommunerne skal bidrage staten skal bidrage regionerne skal bidrage så er det da fuldstændig rigtigt

en længere årrække for at effektivisere og hatten af for det men det betyder jo ikke

også kommunerne må bære deres del ligesom staten må bære sin

skattereform her i foråret som blandt andet vil lette skatten for de allermest velhavende danskere

bare gerne gentage mit spørgsmål er det korrekt at hvis et flertal herinde i folketinget stemmer for de

der ikke noget til hinder for at et flertal i folketinget til foråret

altid er holdbar altid er sikker det er sådan set det der er

et flertal i folketinget

suverænt bestemme hvilken politik hvilke reformer der skal gennemføres men der er jo ingen automatik i forhold til budgetlofterne og hvad der så skal vedtages ud over

svare på det og sige ja de bliver tilbageført til kommunerne vi vil som regering bare lige have snor i

de skal bruges til skattelettelser fordi det er den sikre vej til vækst i danmark hvorfor kan ministeren ikke bare give et enkelt svar

om det den økonomiske politik kan tåle så kan et flertal i folketinget

og jeg håber da også at vores regering vil være i stand til at gennemføre

hvor vi bruger penge i den her finanslov bruger vi nu to milliard kroner

på det område og sådan vil det jo udvikle sig

det er en underlig en mærkelig diskussion at have at enhedslisten synes at vi har opnået en idealtilstand og at man slet

indirekte har svaret i sit svar til

hvor ministeren siger at der er masser af effektiviseringsmuligheder i kommunerne uden at det går ud over velfærden dermed har ministeren vel også sagt at

tilbage til velfærd at de skal bruges til

effektiv som den effektive

milliard kroner til rådighed for kommunerne nogle kommuner har dobbelt så høje administrationsudgifter som andre kommuner der er da noget at komme efter og jeg synes ikke at man bare kan sige nej det skal vi ikke røre

fordi tingenes tilstand er som de er nej vi skal hele tiden arbejde for

hvis et flertal i folketinget vedtager de

tager de her syv milliarder fra kommunerne og putter dem over i det statslige delloft er det så korrekt

et flertal i folketinget i foråret kan vælge at bruge de penge

det måske er for meget at nævne grækenland men vi ser jo i disse år hvad konsekvensen er hvis man er uansvarlig med økonomien så det vi lægger vægt på er ansvarlighed og de lofter der

ikke noget om hvilken politik der skal gennemføres i det her land

økonomi og selvfølgelig er det en forpligtelse

og sikre at vi får mest muligt for pengene

jeg tror når man sammenligner med nogle af de undersøgelser

de elever der går i den kommune der bruger

bedre resultater end de andre

jeg køber slet ikke den her her præmis tag dagtilbudsområdet som

opgave de ti kommuner der

har de højeste udgifter bruger i gennemsnit femogtyvetusind kroner mere per barn end de kommuner der har færrest midler altså

daginstitutioner for de ældre og så videre

taastrups borgmester siger at

er den sammenhæng at en krone sparet på det kommunale område giver en krone

der skal opprioriteres eller nedprioriteres

måtte det jo være sådan at vi satte

eller anden beløbsstørrelse som det

i det her land og det besluttede folketinget sig så for

ministeren ønsker med det kommunale selvstyre så derfor kan man jo ikke

argumentere for om der vil blive skåret på borgernær velfærd eller ej men jeg vil sige at hvis vi forudsætter

regeringen får vedtaget omprioriteringsbidraget

så vil det svare til godt syv milliard kroner det vil omsat være cirka enogtyvetusind stillinger mener ministeren at man kan

så stor besparelse ude i kommunerne blot ved at gøre tingene lidt smartere eller ved med ministerens egne ord at effektivisere uden at det på nogen som helst måde kommer til at berøre

har institutionen kommuneaftaler

vi mødes så med kommunernes repræsentanter en gang om året og forhandler om hvordan

system skal fortsætte jeg kan jo se at nogle kommuner er noget optaget af at

skulle lade være at lave aftaler med regeringen og

advare imod hvis hvis kommunerne måtte ønske at vi herindefra skulle fastsætte hvad man skal bruge i hver enkelt kommune

stadig kommuneaftalerne og hele systemet bygger på

forhandler om det men vi støber ikke den offentlige sektor i beton vi forbeholder os med omprioriteringsbidraget at man kan flytte penge fra kommuner til stat fra stat til kommuner fra kommuner til regioner alt efter hvor behovet

milliard kroner kommer tilbage til kommunerne nogle af dem måske men i hvert fald ikke alle sammen så det må alt andet lige betyde store besparelser ude i kommunerne

fire og tyve milliard kroner over tre år derfor er

det altså rettidig omhu at vi ligesom siger at der skal være en dæmper på de offentlige udgifter og så må vi jo sørge for at de ressourcer man har

når dem der sidder med den kommunale kernevelfærd til daglig

det kan ikke lade sig gøre at spare så meget som ministeren gerne vil

med i bestyrelsen i kl og han siger samtidig at han håber at man så har mod og mandshjerte nok til at sige hvad de her nedskæringer reelt betyder sådan at

ude lokalt man skal gøre det beskidte arbejde så har ministeren det altså mod og mandshjerte nok i dag til at

det i nitten fire og firs under schlüterregeringen da

velfærden er i dag uendelig meget større end den var i i nitten fire og halvfjerds

en gammel mand der har hørt de der klagesange

det der er vores fælles formål er jo at sikre

bevare en fleksibilitet jeg kan jo ikke stå her i dag og sige hvad der

det politiske udkomme af alle mulige forskellige aftaler i de næste år jeg kan bare sige

forhandling vil vise hvor meget der bliver ført tilbage til kommunerne måske det hele måske

som lovede og garanterede en pokkers masse

fat i det som ministeren sagde for et stykke tid siden nemlig

at statens økonomi er presset

ikke er penge som ikke skal bruges det ministeren bare ønsker er at de to

vi ønsker rent faktisk at der skal være nedskæringer på den borgernære velfærd fordi vi ønsker at prioritere noget andet det

de syge og så videre selv om der har måttet være justeringer i økonomien

havne i den sociale massegrav havnede vi i den sociale massegrav nej og derfor synes jeg man skal tage den her problemstilling mere alvorligt end at forfalde til de her slagord

som det altid med træfsikkerhed går ud over

frigøre ressourcer ved effektiviseringer og det gælder altså også

at vi kan sætte ind der

bidraget skal sikre

jeg kan jo gentage som en argumentation fra

masser af mennesker der demonstrerede her mod hartlingregeringen og deres ødelæggelse af velfærdssamfundet

fire og firs var der masser af mennesker der demonstrerede

at vi alle sammen havnede i den sociale massegrav og sandheden er at det er gået fremad år for år

er jo at vi sikrer at vi har en ordentlig og stabil

det er derfor vi har udgiftslofter og det er derfor at en af måderne

at vi alle sammen bidrager med en procent i en omprioritering år for

det afgørende at vi kan sikre et ordentligt sygehusvæsen at vi kan få ressourcer

ordentlig ældrepleje det er helt afgørende

hvor man siger nu har vi fundet idealtilstanden og så kan tingene udvikle sig som de vil men vi kan i hvert fald ikke omprioritere på statens område vi kan ikke omprioritere på kommunernes område vi kan ikke omprioritere på regionernes område så ville vi jo få et dødt samfund der ikke kunne tackle de udfordringer

at de får en fantastisk service til de ældre og flere pædagoger til børnene men

modsatte man så gør så må man møde vælgerne og sige at vi prioriterer at børnene skal gå mindre i skole og ikke kan få den samme pasning det et valg men det må være de politikere der beslutter det der også tager skraldet for alle beslutningerne også de hårde

som partifællen opfordrer til at tage skraldet for beslutningerne om at svække

og ligesom er den store forsvarer af et område når det man selv

der sker jo forandringer hele tiden men jeg synes vi skal holde op med det der

spørgerens parti kunne ikke garantere en

i den regerings periode der løb man fra løfte til løfte

dokumenteret her at der

kan hentes ressourcer på mange

områder inden for det kommunale område og vi har da en fælles forpligtelse til at sørge for at skattekronerne bliver brugt bedst muligt det vil jeg gerne stå på mål for men jeg accepterer ikke den argumentationsform

man slår ned og siger så er det lige den her gruppe der skal

har tilkendegivet at den vil gøre derudover

indebærer omprioriteringsbidraget et sundt princip om at hele den offentlige sektor skal bidrage til at frigøre ressourcer

det er jo ikke mindst nødvendigt i disse år hvor der eksisterer et begrænset økonomisk råderum og det er ikke mindst vigtigt idet vi i kasseeftersynet har kunnet konstatere at de offentlige finanser var i mindre god stand end før valget derfor var et omprioriteringsbidrag på en procent af de økonomiske rammer for to tusind og seksten en del af det forhandlingsresultat som regeringen og kl umiddelbart før sommeren blev enige enige om ved samme lejlighed drøftede regeringen og kl indførelsen af et omprioriteringsbidrag på en procent årligt i de efterfølgende år

her gjorde regeringen det klart at den vil tage initiativ til at indarbejde et omprioriteringsbidrag på en procent

blandt andet med henvisning til at

og på den baggrund blev regeringen og kl derfor også enige om hvad rammerne

det blev i den forbindelse aftalt at der i to tusind og seksten tilbageføres en

milliard kroner til kommunerne til prioriterede indsatser på de borgernære områder at regeringen ønsker at bevare en stærk decentral offentlig sektor

at det bærende princip for samarbejdet mellem stat og kommuner fortsat er mål og rammestyring at omprioriteringsbidraget indebærer en bredere effektiviseringstilgang med større frihed til at gennemføre konkrete tiltag i den enkelte kommune at regeringen og kl vil samarbejde om at forbedre de kommunale styrings og prioriteringsmuligheder

direkte opfordre de partier der gik til valg på at forsvare kernevelfærden til at stemme nej til regeringens

her inden jul hvor vi jo skal stemme om hvorvidt

de her syv milliard kroner fra kommunerne og flyttes over i det statslige delloft hvor regeringen eller et flertal så kan vælge at bruge dem

jeg kan godt forstå

at kl er bekymret for hvis regeringen får lokket dansk

historiske nedskæringer i kommunerne

skåret dybt dybt ind til benet

hvad kommunerne og kl selv ønsker for

dansk folkeparti der forsøgte

accepteret et omprioriteringsbidrag så

en sidste gang bede om at få gjort helt klart

det statsministeren sagde i går nemlig at der ikke ligger en aftale i kl om at skære ned

og nitten at det altså er noget folketinget

med vedtagelsen af

at det er dér vi tager beslutningen

kl allerede har nikket til sådan som dansk folkepartis ordfører

en procent om året også fremadrettet de frigjorte midler fra omprioriteringsbidraget sikrer at vi har et råderum til højt prioriterede indsatser og det betyder jo bla

at vi i forbindelse med de årlige økonomiaftaler som vi indgår

kl ikke bare én gang men utallige gange i de seneste uger blandt andet i forlængelse af dansk folkepartis påstand under finanslovsdebatten har været ude at sige vi har ikke accepteret det her

det ikke korrekt herre finansminister

om udgiftslofter og de nedskæringer

der har kl indgået en aftale godt nok med armene omme på ryggen men lad det ligge men for de følgende år og det kan ikke tørre af i at det har kl accepteret det er et ansvar som herre kristian thulesen dahl og de øvrige partier der eventuelt

penge sænkes det statslige loft og så hæves det kommunale loft

ikke en sammenhæng mellem udgiftslofterne som jo netop skal sikre at vi har en holdbar

at vi når målet om balance i

og tyve og så de beslutninger der træffes her i folketinget de skal selvfølgelig være inden for hvad lofterne tillader men man kan godt

rundt på udgifterne mellem de forskellige lofter det

der er teknikken i det her og derfor er der ikke den sammenhæng som herre pelle dragsted

har ikke blåstemplet det det der henvises til er omprioriteringsbidraget fra to tusind og sytten til to tusind og nitten så vil ministeren nu be eller afkræfte har kl skrevet under på en aftale om at dette omprioriteringsbidrag skal gælde

eller har kl

det ændrede økonomiske råderum derfor var omprioriteringsbidraget på en procent af de økonomiske rammer for seksten en del af forhandlingsresultatet som regeringen og kl umiddelbart før sommer blev enige om ved samme lejlighed drøftede regeringen og kl indførelsen af et omprioriteringsbidrag på en procent årligt i de efterfølgende år og her gjorde regeringen det klart at den vil tage initiativ til at indarbejde et omprioriteringsbidrag på en procent

udsagn fra kls formand martin damm jeg citerer folketingets partier sidder selv med nøglen til at leve op til deres valgløfter regeringen kan kun gennemføre omprioriteringsbidraget hvis de har flertal så hvis man er imod besparelser i kommunerne skal man jo stemme nej til regeringens lovforslag kan ministeren bekræfte at det er sådan det forholder

at vi så kan sikre at vi hele tiden kan tackle de udfordringer vi står over for indfører vi et omprioriteringsbidrag på hele statens område det var kun en mindre del tidligere

for så vidt angår deres andre udgifter end sygehusudgifterne det er jo for at vi kan møde de udfordringer der er og jeg vil sige igen der er ikke lavet en kommuneaftale for to tusind og sytten

ikke noget at underskrive det har ligget klart hele tiden men det fremgår også hvis man læser lidt mere i den publikation som herre

havde at der er udviklet ideer om hvordan tingene vil være i de kommende år vi har bekræftet at vi er tilhængere af

være enig eller uenig i omkring den her lovgivning handler om at have nogle faste lofter det vi diskuterer nu er fordelingen mellem de forskellige lofter hvor regeringen for første gang vil gå ind og regulere kommunerne ned så de har færre penge

det statslige delloft det statslige delloft er det vi kalder råderummet

regeringen eller et tilfældigt flertal eller et flertal herinde som ikke

kan vælge at bruge på skattelettelser

ærgerligt at det bliver pakket ind i at det bare er teknik for det er det jo ikke herre finansminister

over til det kommunale loft og det er altså en teknik herre pelle dragsted er nødt til at anerkende sådan fungerer

når man overfører fra den ene sektor til den anden

jeg ved ikke hvorfor herre pelle dragsted problematiserer at

at kunne prioritere velfærden i en tid med stramme økonomiske rammer og det er ikke mindst vigtigt idet vi kasseeftersynet har kunnet konstatere at de offentlige finanser var i en mindre god stand end antaget før valget der er brug for at hele den offentlige sektor bidrager til at frigøre ressourcer via effektivisering så pengene kan prioriteres på tværs af sektorer og anvendes hvor de gør mest gavn og det gælder selvfølgelig også kommunerne

os således at den borgernære velfærd som eksempelvis ældreplejen og daginstitutionsområdet indrettes og prioriteres lokalt med andre ord er det lokalpolitikerne der beslutter serviceniveauet lokalt

over for borgerne det synes jeg er et godt og fint princip men jeg synes også det konflikter

med at regeringen nu forlods melder ud at man ønsker

to tusind og sytten senest den femtende oktober og som jeg har forstået på finansministeren i dag og statsministeren

skal bruges til et råderum for folketinget det vil sige at de lokale politikere

ud at lave besparelser på de borgernære velfærdsområder og bagefter

rettidig omhu i de her måneder og det er jo sådan at de allerede nu er forpligtet til at lægge besparelserne ind i de kommende år

så jeg vil gerne spørge ministeren anerkender ministeren at der faktisk i kommunerne

vil være tale om minusvækst og også om

man var stærkt forarget over at vk regeringen ikke kunne leve op til en så høj vækstprocent hvad oplevede spørgeren så i perioden

eller om kommunerne ikke skar ned i den periode jeg kan godt erindre det for det var et løftebrud af de helt enormt kæmpestore man skar ned i kommunerne der blev færre pædagoger der blev færre offentligt ansatte og man var gået til valg på et løfte om en

procent her taler vi om en omprioritering inden for den offentlige sektor

hvad man gik til valg på i to tusind og elleve og hvordan

var i perioden så synes jeg også at vi skulle forlade den her diskussion

at tingene er sådan vi kan ingenting garantere

ligeglad med om det går ud over de her grupper

syge de ældre og de handicappede når nu ministeren flere gange nævner dem og siger at

skal have det dårligere jeg er i politik for at sikre at det her samfund har en sund økonomi og det er derfor jeg reagerer så stærkt

fire og halvfjerds klagede man over hartlingregeringens

fire og firs var det hardy hansens massegrav

hvordan er det gået i det danske samfund det er blevet bedre og bedre

har aldrig været så høj som den er i dag borgerne har flere penge til rådighed

en unødig måde at argumentere på

som bekendt et angreb nu var det jo sådan at

vi sammen altså socialdemokraterne og venstre

men vil ministeren indrømme at omprioriteringsbidraget kommer til at

kontekst jeg kan forstå og jeg kan ikke rigtig forstå at

fjerne penge vi vil bare have en mulighed for inden for den offentlige sektor

vi kan tackle de problemer som trænger sig

finanslovsudspil og det er det vi arbejder på at indfri nu her i finanslovsforhandlingerne

at det her er en stor nedskæringsøvelse

som jeg er enig i skærer vi udviklingsbistanden til i forhold til fns anbefaling på nul procent af bni

i forhold til at prioritere hvorvidt vi skal reducere

laver konkret udviklingsarbejde hvorvidt vi skal

cku væk derfor er det alene en økonomisk prioritering og ikke en værdimæssig vurdering af at kulturel udveksling

have en tilgang til menneskerettighedsspørgsmål ved at åbne et kulturcenter derude

lægger stor vægt på

kulturpolitik og kultur er et vigtigt udenrigspolitisk instrument i indonesien

også åbnet et kulturinitiativ som

center for kultur og udvikling som det jo hedder

synes jeg i og for sig at det er rimeligt at ministeren gør sig lidt flere overvejelser over hvad konsekvenserne er af at man skærer den del af dansk af dansk udenrigspolitik

strategisk set for at vi kan bruge andre instrumenter end de traditionelle i dansk

at starte en dialog som vi har brug for at have med en lang række lande jeg er bare nødt til at finde en ret stor besparelse på det budget der hidtil har været i udenrigsministeriet under udviklingsbistand

undvære til gengæld har vi reserveret en pulje på ti million kroner

altså nødt til at have et institut som det her også fordi det jo

til økonomi kan søge fondsmidler udefra og og få samfinansiering af forskellige ting det er jo meget meget vanskeligere at gøre direkte i ministeriet frem for her hvor du har en selvejende

hvis vi kan finde et andet sted at høre hjemme og en anden finansiering

med til at facilitere men det afhænger jo af hvilken proces formanden ser fremadrettet og derfor er bolden spillet tilbage til formanden for bestyrelsen

frihed til at køre videre med de tanker som formanden har men

fns familieplanlægningsorganisation eller at give

så vil jeg hellere prioritere kulturudvekslingen væk og sørge for at der er penge til det andet

stadig væk nødt til for at opnå den nødvendige besparelse at prioritere nogle af fns organisationer

at kulturel udveksling er en strategisk

hele pointen i det her er at man er nødt til at gå til udenrigspolitik med forskellige instrumenter jeg ved at der er nogle

af det diplomatiske og andre igen af det økonomiske men også kulturel udveksling er et vigtigt instrument i forbindelse med antiradikalisering forsoning state building og så videre og så

er at der her har været en strategisk ramme for at

jeg godt lige spørge igen om jeg ikke godt kan få noget lidt mere konkret at vide om hvad man kan forvente

de samtaler som jeg kan forstå at ministeren skal have

væk eller vil han gå engageret og

og der har prioriteten så været hellere at bruge dem på konkrete nødhjælpsprojekter og udviklingsprojekter end på kulturel udveksling til gengæld går jeg aktivt ind i dialogen

kultur og kulturelle aktiviteter kommer ind af den for netop at sikre demokratisering sikre forsoning sikre antiradikalisering

er jo et af de områder hvor man har set op til danmark og hvor vi faktisk

skal til for at skabe den verden jeg gerne vil være en del af og derfor har kulturudveksling også hidtil været en rigtig god idé

en situation hvor man skal finde to milliard kroner i besparelser har jeg valgt i højere grad at prioritere kulturdelen væk

stadig væk synes jeg det er i modstrid

året ud til at se om de kan finde et andet

talte med flere af de berørte borgere

et stort indtryk på mig og der er ingen tvivl om at området hører til et af de mest støjplagede

i landet derfor mener jeg

at vi i forligskredsen bag en grøn transportpolitik bør drøfte mulighederne for at etablere støjreducerende tiltag ved bramdrupdam når det er muligt og på nuværende tidspunkt må man jo sige er nogen lette løsninger puljen til støjbekæmpelse langs statsvejene er fuldt udmøntet

på baggrund af det gennemførte kasseeftersyn som lige er

konstatere at den tidligere regering har efterladt markant færre penge i kassen end annonceret så regeringen er nødt til at sikre at der er orden i økonomien fremover før der afsættes nye midler til infrastrukturprojekter

desværre ikke på nuværende tidspunkt sige hvornår vi får mulighed for at hjælpe borgerne i

der skal ligge en aftale som er klappet og klar

er klar når der kan findes finansiering ministeren lovede også at

indkalde partiernes ordførere til møde om problemet

jeg indkalder ordførerne vi skal være enige om at problemet skal løses er mødet med ordførerne afholdt eller hvornår er det lovede møde indkaldt til det er varslet til borgerne i bramdrupdam og i kolding i august

så det kunne man have gjort hvis man var optaget af det det er selvfølgelig ærgerligt at det ikke er sket jeg holder ord og det kan man være sikker på nøjagtig som jeg plejer så vi kommer også til at diskutere det her men det bliver på den ordentlige måde hvor vi har alle projekterne inde

projekterne i nordsjælland er vigtige

også glad for at der i øjeblikket er flere projekter i gang i nordsjælland vi er således aktuelt ved at udvide helsingørmotorvejen og ved roskilde fjord er vi i gang med projekteringsfasen af brobyggeriet

sommerferien anden etape af frederikssundmotorvejen en strækning der i øvrigt blev fundet midler til i to tusind og ni med med venstre ved roret og for den resterende del af

med hensyn til forlængelsen af hillerødmotorvejen er det et ønske som jeg godt kan forstå men men jeg kan jo samtidig konstatere at den forhenværende regering ikke har prioriteret projektet idet det

udarbejdet en forundersøgelse eller en vvm undersøgelse

også sige at på baggrund af det gennemførte kasseeftersyn kan vi

konstatere at den tidligere regering har efterladt færre penge i kassen end annonceret og man må jo sige at

i regeringen er vi derfor nødt til at sikre os at der er orden i økonomien fremover før vi sætter nye infrastrukturprojekter

partifælle med transportministeren

den syvende september to tusind og femten at det vil være at bedrage vælgerne hvis det er sådan

komme på et eller andet tidspunkt nej der var forståelsen den at det venstre lovede var at man ville sætte spaden i jorden stort set når valget var overstået er ministeren enig

at venstre nu bedrager vælgerne ved at løbe fra sit løfte

amts avis den fireogtyvende marts to tusind og femten

det må være et krav at vi forlænger de to motorveje til henholdsvis helsingør og hillerød

vi går i gang med at planlægge hillerødmotorvejens videre forløb efter hillerød

løfte løber ministeren

udbygge de to motorveje og at det er dokumenteret at investeringerne tjener sig ind og faktisk bliver en god forretning for skatteborgerne han henviser til en rapport fra cowi

milliard kroner tilbage er ministeren enig med ministerens

en undersøgelse altså en vvm undersøgelse og hvornår

kan godt slå ud med armene og invitere til et møde vi finder nok ud af det men hvis tingene ikke bliver til noget og man igen og igen

spørge ministeren hvad er ministerens kommentar

udtalelse om at det simpelt hen er et

når man ikke leverer på det her han opfattede

til grænserne og det ønsker vi

derfor er vi så nødt til at tilpasse de offentlige investeringer og det fremgår jo klart og tydeligt af regeringens kasseeftersyn og derfor har vi

ikke nu og her lagt op til nye offentlige investeringer jeg vil så i den forbindelse gerne minde om at det som bekendt ikke er os i regeringen der har besluttet at bruge de her otte og tyve milliard kroner på kollektive trafikprojekter som led i

det var altså den regering som spørgerens parti var en del af der sørgede for det så det er jo medvirkende til at vi nu står i den ærgerlige situation at vi må give togfonden

de mange togpassagerer vente på at få elektriske tog og vente på at få hurtigere tog vente på at få en mere tidssvarende service så regeringen har

set sat det på standby alligevel kan regeringen ikke levere i forhold til de helt utrolig mange løfter som der blev givet nu havde vi i det tidligere spørgsmål sagerne

og helsingørmotorvejen og så kunne man sige

hvor venstre har rejst land og rige rundt og stukket løfter ud det er sådan at

carl holst som nu ikke længere er minister men dog medlem af folketinget talt meget varmt for en udvidelse af den

at vi skal have gjort resten af motorvejen tresporet

time mellem fyn og jylland så det var ét løfte

men der er jo rigtig rigtig mange flere løfter vi har herre kristian pihl lorentzen som er ude

hærvejsmotorvej til tyve milliard

ministeren selv i et opfølgende indlæg er inde at bakke op om

sige det er bare alle tiders lad os komme i gang vi har støjskærme vi har alverdens projekter der er en liste så lang og det er jo milliarder af kroner der bliver lovet ud

være være i sig selv med alle de løfter der

en plan for hvornår der skal ske noget med alle de her mange løfter lige fra hærvejsmotorvej til støjskærme til hillerødmotorvej til

så det vi mangler nu er jo penge i infrastrukturfonden pengene er der men regeringen vil

og er det ikke rigtigt at regeringens egne vismænd har sagt at råderummet er langt større end det i giver udtryk for så pengene er der hvis i vil

borgere allerede i dag har adgang til nogle ganske udmærkede rabatordninger hos de enkelte trafikselskaber og togoperatører staten giver også et ganske omfattende beløb til den kollektive trafik i dag togtrafikken får hvert år over fire milliard

hvilket for dsbs vedkommende dækker omkring halvdelen af omkostningerne og det er blandt andet med til at sikre at de ældre får fem og tyve pcts rabat på billetterne dansk folkeparti skal selvfølgelig have lov til at have nogle ønsker som de vil arbejde for at gennemføre men jeg synes ikke det giver meget mening at stå og diskutere hvad dansk folkeparti måske kunne finde på at stille forslag om det må spørgeren

om regeringen så agter at gennemføre nogle af de valgløfter som dansk

svar på det altså det de skriver og

ikke om tilskud til dsb takster og så videre

regeringen og transportministeren at gennemføre

valgløfte fra valgkampen om at al offentlig transport for folkepensionister

levevilkår var præget af relativ og for nogles vedkommende absolut fattigdom på samme måde

konkluderede rapporten flygtninge på langvarig starthjælp fra 2011 den langvarige starthjælpsydelse modvirker flygtninges og indvandrers integration i det danske samfund de svære økonomiske vilkår betyder at både børn unge og voksne flygtninge og indvandrere afstå fra at deltage i forenings og fritidsliv fra at bo i ressourcefyldte boligområder og fra at deltage i

dagligdagsfællesskaber som kan tilbyde ressourcer og netværk fortrolighed med dansk kultur og nogle gange formidle adgang til arbejdsmarkedet så på den baggrund er der jo grund til

medføre præcis de samme problemstillinger som starthjælpen gjorde under den daværende

derfor er integrationsydelsen også indrettet som den er en relativt lav ydelse der klart giver et incitament til at komme ud på arbejdsmarkedet men i en langt forbedret form efter min mening i og med at der er indlagt en sprogbonus sådan at når man har bestået dansk to

udløse en sprogbonus på en tusind fem hundrede kroner om måneden

rigtig godt skub ud på arbejdsmarkedet og dermed også et bevidst skub

næste år kun vil få otte hundrede og tre og firs mennesker i job så spørgsmålet til ministeren er synes man at det er tilstrækkelig mange der kommer i arbejde når det berører så mange mennesker og så mange familier vil blive presset ud i fattigdom eller fattigdomslignende

og borgmesteren er ude at sige at det simpelt

er integrationsydelsen indrettet som den er så vi har en relativt lav ydelse der er et klart incitament til at komme ud på arbejdsmarkedet tillagt en sprogbonus

bare lige afslutte med at sige at jeg synes der er en rimelighedsbetragtning i at når man lige er kommet til danmark får man ikke præcis de samme ydelser som mennesker der har bidraget til det danske samfund længe men for mig er integrationen det vigtigste derfor er integrationsydelsen indrettet

vil jeg sige at vi fra dansk

taget del i det arbejde der på flere fronter har

opnået enighed om et nyt direktiv hvor grænseoverskridende skatteafgørelser automatisk bliver udvekslet mellem andre eu lande med henblik på at undgå

til at begrænse aggressiv grænseoverskridende skatteplanlægning og lyssky skatteaftaler som vi så i

de nævnte udfordringer på skatteområdet håndteres allerede i dag i kommissionens og rådets regi og det er en proces der involverer alle medlemslande herunder

kommissionen har på tværs af alle medlemslande indsamlet oplysninger om afgørelsespraksis på skatteområdet og formålet er at undersøge om denne afgørelsespraksis kan indeholde elementer af statsstøtte der er altså allerede initiativer

de kan varetage den opgave og det er på den baggrund

den tidligere skatteminister der oprindelig fik henvendelsen i april ikke har fundet det nødvendigt at deltage i

arbejdet faktisk er forankret i andet regi i det her

herske nogen tvivl om at man skal lægge stor vægt på samarbejdet med parlamentet men

folkevalgte sidder europa parlamentet skal man ikke beskæftige sig

nogen grund til at beskæftige sig med

et spørgsmål der bedst håndteres i kommissions og rådsregi og det er jo fordi det man har ønsket udleveret er nogle fortrolige skatteafgørelser

eu lande så på den måde går vi ikke dansk enegang jeg vil gerne diskutere

hvordan vi kan bekæmpe skattely og skatteunddragelse

den her vej fra europa parlamentet har vi altså ikke vurderet var den mest effektive

en af de ting socialdemokraterne foreslog jeg tror det var i to tusind og syv med alle de her velfærdsrettigheder man lancerede og

som man så efterfølgende valgte at skrotte

sammen med så meget andet af sin

gå ud fra at spørgeren og spørgerens parti i dag mener nøjagtig det samme som regeringen i forhold til det her spørgsmål jeg kan i hvert fald svare klart at for venstres vedkommende

agere i forhold til de løfter fordi man må forvente at

jeg så taget fat på det løfte der hedder at de ældre skal have ret til at få et

at regeringen ikke er indstillet

forslag på bordet i

tror jeg da at dansk folkeparti er overordentlig glade for al den her reklame for dansk folkepartis politik og deres pjecer

og andet som socialdemokraterne har sendt sit onsdagshold afsted med her til mig

er jo svært at tale på andre partiers vegne men jeg tror da alligevel godt at jeg kan sende en lille uformel tak for den reklame i hermed gør for regeringens vedkommende

afsætte midler til at der skal gives et dagligt bad til de ældre det er et af de markante punkter heri og derfor er det vigtigt for mig at finde ud af om

selvbestemmelse det er også baggrunden for at vi fra regeringens side har fremlagt et ambitiøst finanslovsudspil

prioritere ældreområdet vi har særskilte prioriteringer i forhold til demente og ældre medicinske patienter hvor vi sætter massivt ind over de næste

eksempler foreslår vi nu her at afsætte godt en milliard til en handlingsplan for de ældre medicinske patienter det er nogle af de allerallersvageste ældre vi snakker om her i de netop afsluttede satspuljeforhandlinger glæder det mig jo at spørgerens parti sammen med regeringen og en række andre partier nu har bakket op om regeringens forslag

om en national demenshandlingsplan hvor vi over de næste fire år afsætter fire hundrede og halvfjerds million

til en bedre pleje og behandling af de svageste ældre blandt andet til også at kunne få faste læger ude på landets plejecentre det er for at nævne nogle eksempler på tiltag

som den her regering har valgt at prioritere i forhold til ældreområdet og som jo viser at vi prioriterer det højt og oven i købet med en prioritering som ligger ud over det som socialdemokraterne

ældre medborgere kunne få et værdigt liv

spørgsmål til ministeren var egentlig

formands syn på at prisen for at ældre kan få et værdigt liv er ni milliard

det ene det andet er at det selvfølgelig omsonst at skulle stå og spørge sundheds og ældreborgmesteren fra venstre

lidt omsonst at gøre per stedfortræder kan man sige men det er jo

set får mere indflydelse uden for regeringen end i regeringen

gik til valg på og hvis ikke ja så må der være tale om at

glæder det mig jo at spørgeren også byder det velkommen at den her regering rent faktisk prioriterer sundheds og ældreområdet højere end det den socialdemokratisk ledede regering lagde for dagen det er jo et godt skridt at den her regering er i stand til det og jeg er sikker på

hvis altså vi kommer igennem med dem i sidste ende

ud over den som socialdemokraterne lagde for dagen men det handler også om noget andet man kan jo kigge ud i den kommunale verden og konstatere at eksempelvis en kommune som den vi befinder os i lige nu og her københavns kommunes udgifter per ældre er dobbelt så høje som de udgifter per ældre man har i egedal kommune har københavns kommune ældrepleje der er dobbelt så god som den man tilbyder borgerne i egedal kommune

er det så ministerens vurdering at

grundlag dansk folkeparti begår et løftebrud når de ikke kan få ministeren

spørgsmål om penge nej det mener jeg ikke det

illustrere før med mit eksempel med de markante forskelle

ikke kun et spørgsmål om kroner og øre men jeg kan jo kun tale på vegne af regeringen i venstre har vi udstedt nogle valgløfter dem er vi i fuld gang med

indfri i modsætning til socialdemokraterne

for venstres vedkommende og dermed regeringens

gentager jeg gerne at vi ikke støtter minimumsrettigheder i

et interessant spørgsmål socialdemokraterne stiller eftersom

selv der blandt andet foreslog ugentlig rengøring til de ældre i forbindelse med deres såkaldte velfærdsrettigheder som socialdemokraterne da man fik regeringsansvaret jo straks

modsatte af hvad vi mente før valget det er noget socialdemokraterne har praktiseret fra de gik fra opposition til at komme i regering vi vælger altså en anden vej vi vælger at prioritere ældreområdet og det er derfor vi har fremlagt

til de ældre en teknisk diskussion om minimumsrettigheder

at sige om man ønsker at prioritere at løfte det her

to år siden finansministeriet har beregnet

dansk folkeparti også i den seneste valgkamp

milliard kroner årligt at gennemføre de her løfter så derfor tilbage til mit spørgsmål ønsker

og er det noget man agter

hvad vi mente før valget mener vi også her efter valget

minimumsrettigheder så det er jo spørgerens eget parti

på hovedet og frem og tilbage og pludselig kan se det som en nyhed at man ikke skifter holdning som parti blot fordi man kommer i regering det fortæller jo en lille smule

løfter på det her område og alt i

indfriet

men

over det niveau som socialdemokraterne foreslog det betyder at vi

og jeg tror da i sidste ende at det at prioritere ældreområdet højt er noget dansk folkeparti også vil

over det niveau som socialdemokraterne

midler i to tusind og fjorten som har støttet fem og halvfjerds nye energiteknologiske projekter og femten samarbejdsprojekter under det internationale energiagentur begrunde hvorfor regeringen foreslår de omfattende nedskæringer

at der er styr på økonomien regeringens kasseeftersyn viste at rammerne for dansk finanspolitik er snævre der er færre penge i statskassen end ventet før valget og

et højt offentligt investeringsniveau regeringen har en ambitiøs målsætning om at det samlede offentlige

denne målsætning det er min forventning at danmark også med en tilpasset forskningsindsats vil ligge i toppen internationalt

kommer og foreslår en så omfattende nedskæring på

så kommer ministeren ind på at der er indgået

det jo korrekt at der så er andre partier end regeringen som har prioriteret

og sådan at eudp midlerne kun er syv og fyrre procent af hvad de er i i to

tusind og femten hvis man kigger på den her evaluering af eudp

er der fremhævet nogle særlige projekter jeg noterede mig at ministeren for nylig på dansk fjernvarmes årsmøde fremhævede

fjernvarmelager drevet af solfangere ved gram fjernvarme

interessant at gå ind i rapporteringen og evalueringen af eudp midlerne

kunne se at eudp midlerne har været med til at støtte et projekt med dronninglund

hvor man har afprøvet ny teknik

realisere to endnu større projekter i gram og i vojens hvor man har etableret verdens største lager af solvarme

to store projekter har man jo kunnet gennemføre helt uden tilskud

den type projekter som vi får langt færre af i fremtiden når nu regeringen vil halvere

og stærke virksomheder til gavn for den samlede beskæftigelse og eksport når vi prioriterer disse områder må vi omvendt tilpasse indsatsen på andre områder for at kunne finde finansieringen her mener regeringen bla

vi forventer fortsat at have et samlet offentligt

internationalt regeringen har en ambitiøs målsætning om at det samlede offentlige

denne målsætning det giver ikke mening at tage et enkelt element ud af helheden og tale om

har prioriteret forskning og udvikling sådan at det kommer op på

regeringen har bestilt

ude i at det er under halvtreds procent af de eudp midler

det vil selvfølgelig få en negativ konsekvens for beskæftigelse

jeg synes det er fuldstændig kortsigtet og tåbeligt at man laver den her type nedskæringer

regeringen prioriterede erhvervsliv og jobs

nogle overordnede vendinger om at man vil grøn realisme og at man vil prioritere den overordnede velfærd i danmark men hvad er virkemidlerne til det

set at skære ned på det erhverv som har en galoperende eksport og som er oppe på

fra danmark i energiteknologi et område som har et heftigt potentiale for at stige i de kommende år hvis det er sådan

form for understøttelse hvis man kigger i evalueringen omkring eudp midlerne

meget klart at der er projekter som man er lidt tvivlende over for ville kunne flyve selv og som har brug for støtte i en udviklingsperiode inden man når frem til at have et færdigt produkt som kan opstilles i danmark og være med til at løse vores klimaproblemer og som kan eksporteres til andre lande sådan at vi kan

globale løsninger som er så nødvendige

det er lidt skuffende at ministeren ikke vil komme ind og se på nogle nøgletal for

det betyder at virksomheder også selv investerer mindre i det her område nok også to

også overbevist om at de midler der er til energiforskning

samsø til at demonstrere løsninger for at skabe en fossiluafhængig ø støtten var fortsat i en begrænset periode fra to tusind og tolv til to tusind og femten og samsø energiakademi har derfor siden to tusind og tolv vidst at støtten ville udløbe i år

det har ikke noget med regeringens prioriteter på finansloven at gøre for pengene kom fra en pulje i energiforliget der udløb i to tusind og femten det er således i fuld overensstemmelse med energiaftalen at midlerne til samsø energiakademi ikke indgår

til finanslov for to tusind og seksten aftaleparterne bag energiaftalen skal mødes i to tusind og femten for at drøfte videreførelse af initiativer i aftalen der skal således udmøntes en energireserve på tres million kroner årligt fra to tusind og seksten

to tusind og tyve regeringen har ikke taget stilling til konkrete forslag til udmøntning endnu jeg vil tage initiativ til at der snarest muligt kommer en drøftelse i energiforligskredsen om udmøntning af energireserven

i det skriftlige spørgsmål her nemlig om ministeren anerkender det det er jo et godt udgangspunkt

hvorfor regeringen så ikke har afsat nogen midler til det

konkrete opfølgende spørgsmål

er ministerens holdning

at samsø energiakademis bevilling

med spørgerens parti og andre partier i folketinget skal udmønte energireserven på tres million kr sandsynligvis her i løbet af november måned på vores førstkommende

naturligvis indgå som en prioritet

vi se fremadrettet mit spørgsmål gik på hvad er ministerens holdning en ting er hvad mit parti kommer med

lever op til programmets målsætninger om at fremme vækst og beskæftigelse jeg er meget tilfreds med at programmet har sådanne positive effekter og jeg kan tilføje at programmet fortsætter den gode indsats da der med aftalen om

se af evalueringen her at der jo er mange elementer som er afgørende for at vi i står hvor vi står med hensyn til til eksport af energiudstyr og der spiller

eksportfremstød og en lang række forskellige tiltag som vi også fortsætter med at gennemføre jo

i forhold til danmarks position

fremtrædende position på verdensmarkedet på det grønne område og det gælder i øvrigt både

altså de her udviklings og demonstrationsprogrammer som jo netop er bindeleddet imellem den forskning vi laver og så den

der jo tale om en samlet energipolitik og et samlet fremstød for danmark når vi er udeomkring

og vi er også kommet til at kigge på energiområdet og på energiforskningen men heldigvis og

i bred enighed i folketinget der er jo indgået en aftale om fordelingen

ligger danmark jo fortsat rigtig rigtig højt med hensyn til den samlede energiforskning hvor vi er på den anden side af otte hundrede

og at de allerfleste familietyper vil opnå en mærkbart større gevinst end i dag med det nye loft sætter vi nu en overligger for de ydelser som en kontanthjælpsmodtager kan modtage det betyder ikke at vi sænker selve kontanthjælpsydelsen eller de børnerelaterede ydelser

derimod vil loftet have betydning for boligstøtten og den særlige støtte som kontanthjælpsmodtagere kan modtage med regeringens forslag til et kontanthjælpsloft

efter de standardiserede familietypeberegninger vi anvender have mellem cirka halvfjerds og halvfems procent af den indkomst efter skat

en overenskomstmæssig løn på attentusinde og femhundrede kroner om måneden eller svarende til en hundrede og femten kroner i timen vores forslag til nyt kontanthjælpsloft

hundrede kroner efter skat om måneden vi har med vores forslag fundet en balance mellem på den ene side at sikre at det altid kan betale sig at arbejde og på den anden side at kontanthjælpen skal udgøre et midlertidigt forsørgelsesgrundlag det betyder

fortsat har cirka femtentusind kroner om måneden når skat husleje institutionspladser og så videre er betalt og det står jeg gerne på mål for

socialdemokraterne ikke ønsker at indføre et kontanthjælpsloft og åbenbart vil fastholde at det nuværende system er godt nok at det ikke er godt nok fremgår af udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere

og forskellige forhindringer og her er der bare nogle som har andre problemer end arbejdsløshed der er nogle som af forskellige årsager ikke kan arbejde

mennesker som simpelt hen gerne vil i arbejde men som bare ikke kan komme i arbejde fordi de har nogle problemer at slås med

ministeren mener at man kan få de her mennesker som er syge og som har nogle problemer og som ikke kan komme i arbejde

man burde give dem en aktiv indsats

penge fra dem hvordan får det de her mennesker

har vi set at antallet af ægtepar

at vi har haft otte kvartaler i træk med stigende beskæftigelse det er derfor regeringen er i gang med en jobreform jobreformen skal sikre at det kan betale sig at arbejde for kontanthjælpsmodtagere også når det er til en løn i den lave ende af skalaen på for eksempel attentusinde og femhundrede kroner om måneden herefter skal vi med jobreformen lette skatten på arbejde for helt almindelige hårdtarbejdende lønmodtagere vi har med vores forslag til et kontanthjælpsloft fundet en balance

sikre at det altid kan betale sig at arbejde og at kontanthjælpen udgør et fornuftigt midlertidigt forsørgelsesgrundlag den balance har vi fundet ved ikke at reducere selve kontanthjælpen og ved at de udsatte kontanthjælpsmodtagere der ikke har nogen mulighed for at leve op til arbejdskravet på to hundrede og fem og tyve timer bliver undtaget hvis der er tale om personer som mere permanent ikke kan arbejde

det så fra dag et dengang var det så også at en rapport fra fns børneorganisation unicef konkluderede at der var kommet

trettentusind flere fattige børn i danmark fra to tusind og otte til to tusind og tolv altså dengang den tidligere regering lavede

så netop gjorde noget ved de her fattigdomsydelser og afskaffede dem faldt det igen fra trettentusind fattige børn til syv tusind ni hundrede i to tusind og tolv

de her ting har jeg så ikke bare ret i at børnefamilierne netop bliver ramt hårdt på pengepungen og endnu hårdere end

man i danmark arbejder til overenskomstmæssige lønninger og der laver vi en tilbageregning for at sikre at man har lidt mindre når man er på kontanthjælp men at man har nok til en ordentlig forsørgelse som midlertidig forsørgelse i kontanthjælpssystemet uanset hvor

man har vi reducerer ikke nogen børneydelser og vi skal være opmærksomme på at når man taler om familier med

som det var fremme i valgkampen så taler vi om samlede indkomster for disse familier på måske over firehundredetusind kroner om året så vil jeg ikke anerkende at der er tale

og et incitament til at mindst en i familien kommer i arbejde det er det der er

allerbedste for børnene det viser alle undersøgelser om

jeg håber at der kommer det ud af det at en del flere fra kontanthjælpsfamilierne kommer i job det vil stille deres børn i en langt bedre situation

man har ikke noget at måle på hvis det nu viser sig at jeg har ret og

ringe vilkår vil man så tage fat på det igen og vil man så

ønsker det det gør vi fordi det er forudsætningen for at vi også i fremtiden kan have et stærkt velfærdssamfund regeringen vil derfor fremlægge en jobreform en

to og vi er allerede i gang med et udspil om et nyt kontanthjælpsloft

skal være en mærkbar forskel på at være på kontanthjælp og på at forsørge sig selv

ikke bare sund fornuft det er også fuldstændig afgørende for opbakningen til vores velfærdssamfund kontanthjælpsloftet

og næste skridt er at indkalde til forhandlinger om at lette skatten på arbejde så det i endnu højere grad kan betale sig at arbejde og så flere for eksempel kan få råd til at købe hjælp til praktiske ting i hjemmet som beskæftigelsesminister interesserer jeg mig naturligvis for den gennemsnitlige arbejdstid i danmark sammenlignet med andre lande og her kan jeg konstatere at rigtig mange mennesker i danmark har tilknytning til arbejdsmarkedet samtidig kan jeg også konstatere at vi i danmark i gennemsnit arbejder mindre end gennemsnittet

det ser jeg som tegn på at der kan være et potentiale for helt generelt at øge danskernes samlede arbejdstid det hænger blandt andet sammen med at der er relativt mange i der arbejder på deltid derfor mener jeg også at debatten om vilkårene for arbejdsmarkedet og ikke kun for

vilkår kan nuanceres lidt jeg vil gerne slå fast at det ikke er venstres politik at blande sig i hvordan den enkelte familie vælger at tilrettelægge sin hverdag og sit familie og arbejdsliv venstres holdning er at en familie grundlæggende er den nærmeste og den bedste til selv at vurdere og træffe beslutning om hvad der samlet set er til familiens bedste det er også venstres holdning at arbejdstid er noget der blandt andet aftales i overenskomsterne mellem arbejdsmarkedets parter og det skal regeringen som udgangspunkt ikke

interessant at ministeren i hvert fald på det tidspunkt mente at det er regeringens opgave at diktere hvad børnefamilier skal drømme om og diktere hvilke liv de kan ønske at leve og hvordan de skal

indrette deres arbejdstid så familieliv og arbejdsliv kan hænge bedre sammen for dem jeg glæder mig så over at der

ministerens bagland venstres bagland men de her

lidt tvetydige og modsatrettede udmeldinger der er kommet fra henholdsvis venstres familieordfører og beskæftigelsesministeren har skabt lidt uklarhed om hvad der egentlig er venstres linje i familiepolitikken så for at være helt sikker på at jeg forstår det

jeg gerne bede ministeren om at uddybe om det var en fejl da ministeren udtalte at danske børnefamilier godt kan droppe deres drømmerier om at komme på deltid og var det en fejl da ministeren sagde at alt for mange børnefamilier

at børnefamilier selv må bestemme hvad de vil drømme om og at de skal have frihed

familie det skal vi ikke blande os i men samtidig er det også væsentligt at være opmærksom på at vores velstands og velfærdsniveau

forudsætter at vi finder veje til at nogle arbejder mere det er det

de kommende år kræver at der arbejdes mere i danmark men det er ikke venstres politik eller min opfattelse at der skal peges på den enkelte familie og at der skal siges til den enkelte familie at de skal arbejde mere

hensigtsmæssigt at de tilbringer over halvdelen af deres vågne timer i

er jo lige præcis derfor at der er rigtig mange forældre der ønsker deltid

har mulighed for det faktisk også vælger deltid

frie menneskers frie drømme og ønsker for deres liv og hvis det nu er

mange mennesker forstår ved at give deres børn en god opvækst og et godt børneliv

får hverdagsliv og arbejdsliv til at hænge bedre sammen er det så noget regeringen

institutionsåbningstider eller transportforhold og sådan noget end den de ønsker det er det vi er optaget af altså at give den enkelte familie de bedst mulige relationer for sig og efter deres valg men vi er nødt til at være opmærksomme på og

det pågældende interview at det kræver at der er nogle rammevilkår der udvikler sig på en bestemt måde og det kræver at vi er i stand til at skabe den værdiskabelse i danmark der er forudsætningen for vores

også ved at ministeren i berlingske sagde om de danske børnefamilier og jeg citerer i forvejen arbejder de ikke særlig meget når vi måler i forhold til andre lande men er det korrekt herre minister danske familier

som familier flere timer på arbejdsmarkedet end de fleste andre lande så vidt jeg kan se

vi bortset fra sverige det land i europa med den højeste andel

familier hvor begge forældre arbejder fordi vi har flere kvinder på arbejdsmarkedet det kan godt være at den gennemsnitlige arbejdstid per beskæftiget er lavere men det er jo så mærkeligt hvis det er sådan at vi har flere kvinder på arbejdsmarkedet der så arbejder deltid men det interessante er jo det samlede antal arbejdstimer der leveres kan ministeren bekræfte

danske familier med børn arbejder mindst lige så meget som

er at finde veje til at vi samlet set i danmark os der bor

den nødvendige arbejdsindsats for at vi kan skabe den nødvendige vækst

her er vi udfordret for når vi omregner

glider vi fra at ligge øverst i feltet til at ligge ottendenederst i

omregner vi så igen det fra dem der arbejder

så ligger vi fjerdenederst i

så vi er nødt til at finde veje til at få udført det arbejde der skal udføres i danmark for at vi kan opretholde vores velfærd det er det der er min udfordring og her peger jeg ikke specifikt

jeg peger på at vi har en arbejdsudfordring i de kommende år vi skal tage meget alvorligt ellers krakelerer vores velfærdssamfund

og det skyldes simpelt hen at vi har flere udearbejdende par så siger ministeren det her med at vi mangler arbejdskraft i fremtiden det undrer mig lidt for vi har

jo lige haft et møde med vismændene som siger at med de reformer og dem kan man så mene om hvad man vil som er gennemført er der holdbarhed og at der ikke er behov for yderligere forøgelse af arbejdsudbuddet for at kunne

danmark og for at kunne hvad kan man sige svare på den demografiske udvikling der kommer hvorfor bliver ministeren ved

at sige at danskerne skal arbejde mere og mere mere efter den lange perlerække af reformer der har tvunget arbejderne til at arbejde både længere

vores nabolande samtidig med at vi stadig

titusindvis af voksne mennesker med arbejdsevne der bliver forsørget af det offentlige her har vi en udfordring med at få flere af de mennesker der bor i danmark som er voksne og som har arbejdsevne ind på arbejdsmarkedet således at også de offentlige finanser kan få glæde af at der bliver arbejdet mere det er det der er udfordringen for os i de kommende år og det er en forudsætning for at vi kan give

fald som det parti ministeren repræsenterer ikke er helt enig i så

slutte med at opsummere når det nu er sådan at børnefamilier i danmark ikke arbejder mere per familie end

arbejder mindre end i andre lande er ministeren så enig med mig i at hvis familier ønsker at indrette sig med

arbejdstid fordi det giver mindre stress og jag og fordi nogle mener at det giver deres børn et bedre liv

det er os magtpåliggende at søge at sikre at den enkelte familie får det bedst mulige grundlag for at indrette sig fuldstændig som familien ønsker

det vi har valgt at indarbejde som regering nu er at sikre at

som giver mulighed for skattelettelser således at de enkelte

får mere til sig selv derudover har vi videreført boligjobordningen således at den enkelte familie får mulighed for at få betalt praktisk arbejde i familien

som sagt meget optaget af at søge at sikre at danmark er på et sikkert vækstspor således at vi i de kommende år er i stand til at forbedre vores velstand og dermed have et bedre grundlag for at finansiere vores kernevelfærd også til glæde for de

inde på under det tidligere spørgsmål nemlig at danske børnefamilier familie arbejder

mere end de gør i andre lande og samtidig er

i vores nabolande norge og sverige hvis vi kigger på barsel hvis vi kigger på rettigheder til at holde fri på børns sygedage og mulighed

er bedre muligheder i vores nabolande end der er i danmark det er rigtig godt for forældre og det er rigtig rigtig godt for børn hvis man har mere tid til hinanden

eller skattelettelser tværtimod

det at børnefamilier er så pressede

noget vi er nødt til at tage alvorligt vi skal udvikle et samfund hvor der er bedre plads til at familier kan indrette sig med mindre stress og jag og hvor der bliver langt bedre betingelser for at især vores små børn kan vokse op i rolige omgivelser hvor der

det som betyder noget for dem nemlig fred og ro

at ministeren ønsker at tilgodese børnefamilierne ved at udvide institutionernes åbningstid så børnene ikke bliver en barriere for forældrenes arbejdsliv og så de kan overlades til professionelle i endnu længere tid end i dag

skattelettelser så man kan få tid til at få hjælp derhjemme hvad enten det børnepasning eller rengøring

ministeren mener at det er ministeren eller børnefamilierne som det her jo handler om der er bedst til at vurdere hvad det er der skal til for at sikre

på en sådan måde at det udvikles som vi ønsker det i henseende til velstand og velfærdsprioriteringer her skal vi

der er et samspil mellem skiftende regeringer og arbejdsmarkedets parter og der er faktisk i forhold til familierne i danmark set med øjne relateret til arbejdsmarkedet udviklet en række goder som arbejdsmarkedets parter har taget stilling til og bedømt både i henseende til omsorgsdage eller feriefridage fravær i forbindelse med

det er selvfølgelig en arbejdsmarkedsprioritering som vi accepterer regeringerne har også sikret

har mulighed for at aftale deltidsrettigheder uanset hvilke regler der i øvrigt gælder

den udvikling men

vi primært optaget af at familierne har det bedst mulige frie valg på det bedst mulige

i vil for eksempel gerne sænke topskatten men er det ikke rigtigt

herre minister at det altså ikke har til

at give familierne mulighed for at arbejde mindre

forudsætningen for jeres egne beregninger af at den skattelettelse virker at befolkningen arbejder mere

blander sig i det her men al den politik regeringen fører

det klare formål at øge familiernes arbejdstid med den konsekvens at der bliver færre timer sammen med børnene er det

fået vækst i danmark igen så er det meget meget små vækstrater vi taler om

ikke små ambitioner vi har sådan set ambitioner om at danmark skal kunne udvikle sig ligeværdigt med andre samfund og skal det det så kræver det at vi får flyttet flere mennesker fra offentlig forsørgelse

de er voksne og har en arbejdsevne til at blive aktive på arbejdsmarkedet det er det vi er optaget af og det er det der vil kunne give det bedst mulige grundlag for at finansiere syge

ind var måske at tilbyde familierne for eksempel nogle

bedre muligheder for at tage en forældreorlov

som vi kendte til den under nyrup og det var en konservativ arbejdsminister der dengang indførte det

tage noget forældreorlov som vi

fra tidligere for faktisk at give plads til de mennesker i stedet for at tro at de får et job

det ikke en vej regeringen burde gå ned ad i stedet for

regeringer og

også økonomisk det var som bekendt den tidligere regering med venstre og det konservative folkeparti der sammen med dansk folkeparti indførte ældrechecken i to tusind og fire senest blev ældrechecken forhøjet med fire tusind fem hundrede kroner

og tretten det var som led i udmøntningen af skattereformen fra to

tolv som den daværende regering gennemførte med venstre

en vigtig og integreret del af folkepensionen der er som nævnt gennemført en række forbedringer af ældrechecken til gavn

dårligst stillede folkepensionister regeringen har ikke nogen aktuelle planer om at forhøje ældrechecken

stillede ældre det fremgår af regeringsgrundlaget det fremgår her at regeringen til foråret

fremlægge forslag til

formålet med pensionsreformen er

personer uden egen opsparing til alderdommen

ældrechecken ikke skal forhøjes står i skærende kontrast til de løfter som df har givet de ældre under valgkampen i denne folder

spørger jeg nu er det et område som df har taget med

regeringen tager stilling til på baggrund af at df ønsker at ældrechecken skal

at de dårligst stillede ældre ikke skal nyde godt af den fremgang

udfordret fordi der er en del af den arbejdende befolkning som slet ikke

og som derfor på den ene eller på den anden måde som pensionister bliver afhængige af de skattefinansierede ydelser her ønsker vi at finde en vej til

således at man ikke indirekte kommer til at straffe de mennesker

er omfattet af de obligatoriske opsparinger som så indirekte kommer til at finansiere en for stor del af pensionsindkomsterne for andre befolkningsgrupper så vi ønsker at sikre og pleje den sammenhæng der skal plejes og udvikles i vores pensionssystem og det gør vi selvfølgelig løbende i respekt

vi fordi det er forudsætningen for at vi også i fremtiden kan have et stærkt velfærdssamfund regeringen vil derfor fremlægge jobreform en og to og vi er allerede kommet med et udspil til et nyt kontanthjælpsloft det loft skal sikre at det bedre kan betale sig at arbejde der skal være en mærkbar forskel på at være på kontanthjælp og på at forsørge sig selv

ikke bare sund fornuft det er også fuldstændig afgørende for opbakningen til

og næste skridt er at lette skatten på arbejde så det i

så også flere får råd til for eksempel at købe hjælp til praktiske ting i hjemmet i forhold til de

regeringens politik at blande sig i hvordan den enkelte familie vælger at tilrettelægge sin hverdag og sit familie og arbejdsliv det ved den enkelte familie bedst selv regeringen ønsker derimod at skabe de bedste rammer for at familierne kan indrette sig

hvad angår reguleringsmæssige tiltag som spørgeren efterlyser er det regeringens holdning at arbejdstid

fremmest er en sag for arbejdsmarkedets parter

synes jeg står lidt som et åbent spørgsmål for os socialdemokrater

jo rigtig vigtigt at vi får skabt en bedre balance mellem familieliv og arbejdsliv og vi synes

når vi er på arbejde ved vi med sikkerhed at vores børn har det godt at de er i dagtilbud af høj kvalitet og at vi kan være sikre på at der er voksne omkring

ønskede at investere i de helt små børn med børnepakken men så hører jeg de her bud på hvad regeringen vil gøre

for at skabe en balance mellem arbejdsliv og familieliv

familieliv

som den tidligere regering foretog af syv hundrede og

kroner på det område stå den er fortsat intakt så vi ønsker at skabe den bedst mulige økonomi for børnefamilierne vi ønsker at børnefamilierne

de har behov for at købe sig til vi ønsker at de kan træffe de valg de ønsker at træffe i et samfund der fortsat er i vækst på et højere velstandsniveau og med forbedrede velfærdsydelser på de områder som skiftende regeringer nu vil give prioriteringer herunder

ikke længere er på tapetet så at sige

investeringen i de helt små børn de nul seks årige som jo ville medføre flere

og bedre uddannelse og dermed skabe bedre kvalitet

jeg synes det er rigtig vigtigt at vi har nogle gode velfærdsinstitutioner

et godt og velfungerende velfærdssamfund og også et godt arbejdsmarked med den danske model

en løn de kan leve af det er jo nogle af de ting der kan forhandles og

være med til i en trepartsforhandling

skabe bedre balance så spørger jeg i dag hvad er det venstreregeringen vil bringe med ind til forhandlingsbordet

alle danskere til gode så de dagsordener der bliver sat

er nogle grundlæggende arbejdsmarkedspolitiske dagsordener der kan have meget positive effekter for grundlaget for at man kan leve og udvikle

men vi har ikke planer om at sætte specifikke familiepolitiske dagsordener

venstres og regeringens familiepolitik fra beskæftigelsesministeren og

så det står jo lidt uklart

hvad man ønsker at bringe ind til det forhandlingsbord og de trepartsforhandlinger som

arbejdsmarked det er ikke min opgave at foretage de familiepolitiske prioriteringer de ligger et andet sted i regeringen derfor er det

klart at der kan være udsagn som har forskellige mål målet er som sagt for hele regeringen at sikre at familierne får det bedst mulige grundlag for at træffe

og at vi alle søger at udvikle danmark med

vækst så vi får bedre mulighed for at udvikle vores velstand og

af sig selv vi er nødt til at kæmpe for væksten derfor er vi også nødt til at

kan gøres for at mennesker i danmark der har arbejdsevne også drager nytte af den